stor ære og glæde på denne festdag at byde vore gæster velkommen til folketinget på folketingets vegne ønsker jeg danmarks dronning et stort varmt og hjerteligt tillykke med det kommende

alle vi der levede og sansede noget dengang for fyrre år siden har en klar og tydelig erindring om den kolde januardag i nitten to og halvfjerds da statsminister krag fra balkonen her på christiansborg udråbte dronning margrethe

i fem hundrede og tres år danskerne dengang følte med megen ret

at de selv havde kåret den nye regent til jobbet ved folkeafstemningen om ændringen af grundloven og tronfølgeloven i nitten tre og halvtreds det blev udtrykt meget humoristisk i blæksprutten i følgende velkomstkvad fra nitten to og halvfjerds hvis man i danmark folket spør om styreform i riget sir otte og firs

man bør bevare monarkiet mens resten cirka tolv

og det skal vær margrethe

en helt frisk meningsmåling viser at der i så henseende ikke er sket de helt store forandringer i de forløbne fyrre

paul hammerich siger i sin danmarkskrønike at det var et genialt tilfælde at kronen skiftede køn netop som omprioriteringen af kønsrollerne var dagens emne og måske er kvindernes større ligestilling den vigtigste samfundsændring i de

det gælder de enorme forandringer den øgede ligestilling har betydet i familierne på arbejdsmarkedet og i hele indretningen af vores velfærdssamfund det er tankevækkende og opmuntrende at danmark i to tusind og tolv fejrer fyrre år med en kvinde på tronen med en kvindelig statsminister ved roret og med flere kvinder i regering og parlament end i de allerfleste andre af verdens lande

deres majestæt har i vores kollektive bevidsthed fastholdt kongehusets rolle som det faste holdepunkt gennem denne lange periode i vores historie hvor så meget andet er totalt forandret men de forudså de store omvæltninger i samfundet og i verden omkring os i deres første nytårstale i nitten to og halvfjerds sagde de og jeg citerer

jeg tror at det er en udbredt følelse i vort land ligesom i mange

de lande vi er nært knyttet til at det moderne industrialiserede samfund går en lang række alvorlige problemer i møde problemer såvel af social og økonomisk som af menneskelig og ikke mindst miljømæssig karakter hvis det fri og tolerante velfærdssamfund vi hidtil har kendt og som har værdi for os

fortsætte er det nødvendigt at disse problemer finder en løsning jeg håber og

at vor livsholdning og vore institutioner må vise sig

ville være pral at sige at vi også har løst dem alle sammen det giver stof til eftertanke at sammenligne nitten to og halvfjerds med i dag dengang var verden tilsyneladende uforanderligt delt i øst og vest vi måtte alle leve med den gensidige afskrækkelse hvor atommagterne usa og sovjetunionen pegede med hver sit arsenal af atomvåben på den anden alt kunne gå under i et stort krigsragnarok i vietnam var en blodig krig på vej mod sin slutning efter et årti der havde præget verdenspolitikken og splittet befolkningen i danmark i

nu er den kolde krig og europas deling i øst og vest forbi atomkrigen truer ikke på samme måde men nye trusler melder sig ikke mindst fra den ustabile mellemøstlige region hvor folkene revolterer

vi talte om grænser for vækst verdens ressourcer kunne ikke bære en vækst på det niveau vi havde oplevet gennem de sidste hundrede år i den velstillede del af verden nu i to tusind og

sig fremad med stormskridt det lover godt for kampen mod den globale fattigdom men det forstærker kun spørgsmålet om hvor længe verden har ressourcer til at leve som nu og vi er blevet opmærksomme

det er nok en af de største politiske

har truffet og en af dem der har haft størst betydning men det var også en beslutning der varigt delte befolkningen i danmark i to dengang havde europa sine indre splittelser og problemer terrorbevægelser voksede frem i både tyskland og italien og i nordirland kulminerede en konflikt vi oplevede terrorangrebet ved ol

i münchen det var en bitter forsmag på det seneste tiår der så voldsomt har været præget af kampen mod international terrorisme efter angrebet den ellevte september to tusind og et nu udfordres europa af nye splittelser finans og eurokrise har udløst stor arbejdsløshed og pres på vore velfærdssamfund

skabe job og imødegå truslerne mod miljø og klima vi mødte således alle de udfordringer deres majestæt forudså i nytårstalen i

alvorlige men nu er de

trods alle disse udfordringer er danmark stadig intakt vi føler os som danskere det gør vi også fordi de i deres regeringstid på forbilledlig vis har skabt sammenhæng og forståelse af hvad det vil sige at være dansk på den storsindede måde

man plejer at kalde en menneskealder det er ikke kun samfundet udfordringerne og løsningerne der ændrer sig over en så lang periode det gør vi mennesker også og mange af os tror sjovt nok mere og mere på at der med alder og erfaring kommer en særlig stor visdom

i hvert fald kan vi jo se dette hos deres majestæt både som forvalteren af en vigtig del af historien og som det kærlige overhoved for en stor royal familie hvor børnebørnene myldrer frem kongehuset repræsenterer det uforanderlige i vores grundlov folketinget det foranderlige vi har hver vores rolle i grundloven i samfundslivet og i folkets opfattelse af hvad der er danmark og hvad der er dansk foranderligheden i folketingets sammensætning har betydet at regeringsmagten

været fordelt ligeligt mellem de to sider i denne sal og

vekslet tiår for tiår

de dronning margrethe har aftvunget den allerstørste respekt hos alle skiftende regeringer og ministre der har siddet i statsrådet på folkestyrets vegne vil jeg gerne sige dem tak for den måde hvorpå de har forvaltet deres ansvar og forvaltet kongehuset som institution folketinget ønsker deres majestæt tillykke med jubilæet og jeg vil nu bede tingets medlemmer om sammen med mig at udråbe et nifoldigt leve for vor dronning hendes majestæt dronning margrethe

mødet udsættes hermed til klokken tretten tredive hvor

sådan at medlemmerne i ro og mag kan komme på plads mødet er udsat i ti minutter og

beslutningsforslag nummer b seks og tyve mikkel dencker og rené christensen forespørgsel nummer

ønsker nogen at udtale sig

for stemte en hundrede og otte imod stemte

øjeblik når de talende kolleger er gået ud

de danske patienter og det danske sundhedsvæsen meget højt det har resulteret i kortere ventelister flere ansatte bedre akutbehandling og en og fyrre milliard kroner til nye superhospitaler i hele landet senest blev der afsat

en milliard kroner til sundhedsbehandling i aftalen med regionerne for to tusind og tolv

tandbehandling til personer med sjældne sygdomme er et opfølgende forslag på finanslovaftalen for to tusind og tolv mellem regeringen og enhedslisten i den er der afsat to og tyve million kroner til personer med medfødte sjældne sygdomme der medfører betydelige dokumenterede tandproblemer med forslaget ønsker regeringen en ændring af sundhedslovens

hundrede og seks og tres så regionsrådet pålægges at yde særligt tilskud til denne patientgruppe et tilskud der skal sikre en maksimal egenbetaling på

årligt til tandlægeregninger dermed udvides personkredsen i en allerede eksisterende

for personer der på grund af sjøgrens syndrom på grund af kræftbehandling med strålebehandling i hoved eller halsregion eller på grund af kemoterapi

dokumenterede tandproblemer jeg har stor sympati for de ændringer lovforslaget

men når det så er sagt

særlige tilskudsmuligheder og tandplejetilbud som de berørte personer i et vist omfang kan være omfattet af og så er der tilskudsmulighederne i den sociale lovgivning i § to og firs i lov om aktiv socialpolitik kan vi for eksempel se at kommunen kan dække udgifter til tandbehandling hvis den enkelte ikke har økonomisk mulighed for at betale men i lyset af den økonomiske krise skal vi også prioritere og venstre ønsker ikke at støtte regeringen og enhedslistens forslag om stigende skatter og afgifter på ekstra fem milliard kroner i to tusind og tolv og de to og tyve million

lovforslaget koster er finansieret af de fem milliard

og derfor kan venstre ikke støtte forslaget kunne man så forestille sig at venstre kunne gå ind for et lignende tiltag hvis det kan finansieres på en anden måde ja det er muligt hovedårsagen til vores bekymring er som sagt den uansvarlige finansiering der skaber utryghed

vil jeg afslutningsvis blot opsummere at

støtter finansieringen af forslaget

vi finder at prioriteringen af patientgruppen er for tvivlsom derfor bakker vi ikke op om l

den tidligere regering jo også imod

der findes så mange tilskudsordninger for mennesker der har så store tandlægeregninger og de her sjældne sygdomme for faktum er

at en kvinde med en sjælden tandsygdom selv skulle betale hele regningen så kan venstre virkelig slet ikke se at der er nogle mennesker som faktisk i dag står med nogle

men som er sjælden

udgifter hvis borgeren ikke selv kan betale vi taler her om borgere som ikke har økonomisk mulighed for det det er korrekt at der er borgere som i dag

det er jo den prioritering vi har haft indtil videre og vi kan ikke støtte et forslag der handler om at

af en bestemt gruppe borgere her

så må vi se hvordan vi kan blive bedre til også i de kommende år at prioritere andre med store tandlægeregninger

sygdom som hun er fuldstændig uden skyld i at

vil man hjælpe ingen og det til trods

det at kunne bruge ekstra to og tyve million kroner på det her område jo har sin baggrund i at man opkræver ekstra skatter og afgifter på fem milliard

være med til og derfor kan vi ikke være med til at sige at man her

udgifterne med to og tyve million kroner vi kunne have drøftet det her

og diskuterede om der er nogle patientgrupper

stor del af deres tandlægeregning det vil jeg

kan dele ud til forskellige formål er så regeringens prioritering og det

at man vil hjælpe i den anden sammenhæng

helt specifik patientgruppe som jeg også hører ordføreren medgive har nogle meget vanskelige sygdomme som er medfødte det vil sige

selv er skyld i så står venstre alligevel

nu opkræver ekstra fem milliard kroner hos hos danskerne

det gør så at regeringen og enhedslisten kan stille det her forslag om at bruge to og tyve million kroner ekstra

meget sympatisk forslag det sagde jeg også i min ordførertale for

har en stor udgift til tandbehandling ingen tvivl om det

sidste ti år eller hvor mange år det nu

samtidig tænker på at venstre har stået bag bunkevis af ufinansierede skattelettelser

at hjælpe dem der har de allerstørste behov dem der rent faktisk har nogle medfødte lidelser er

vil hjælpe dem

er rigtig mange penge og det synes vi i venstre er rigtig

det her forslag men finansieringen

taget en drøftelse blandt regeringspartierne og de øvrige partier i folketinget

findes tilskudsordninger for det lyder på ordføreren som om

er det sådan at hvis man også havde en medfødt sygdom et hvilket som helst andet sted end i mundhulen eller i tænderne så burde man også betale mere selv eller hvor er logikken egentlig der gør at der er nogle helt særlige ting

at der er tilskudsordninger til dem med de laveste indkomster og så kan resten bare betale selv også når vi taler om medfødte sygdomme som man altså ikke har nogen som helst mulighed for

hvis økonomi ikke er er særlig

der er nogle tilskudsmuligheder der allerede findes i dag og

så er det rigtigt at hvis man har en helt almindelig indkomst

og desværre er født med en sjælden sygdom der gør at man har tandproblemer

komme ud i at skulle betale rigtig mange penge

kunne vi da alle sammen blive enige om at det her er et meget sympatisk forslag men nu er det jo ikke således at vi bare kan plukke pengene fra træerne det her er ekstra skatter og afgifter man opkræver for at

række patienter der også har tandproblemer jeg nævner nogle andre patientgrupper som man

overveje at gøre det bedre for

for at nævne nogle men det er jo igen en prioritering og den prioritering har vi så ikke været en del af da enhedslisten

leve med finansieringen og prioriteringen ligger så klar nu

andre end lige præcis de grupper der er nævnt her

nu bliver opkrævet i skatter og afgifter er et meget meget meget stort beløb men det er jo ikke engang en tiendedel af de skattelettelser der er givet inden for de sidste par år på trods af at vi kunne se at der var en finanskrise

på trods af at vi kunne se at der var en satspulje der ikke blev særlig stor på grund af den stilstand der var i samfundet så hvor vil ordføreren pege på at der i forvejen ville have været

satspuljen gjort det bedre for nogle borgergrupper inden for psykologbehandling og nu synes vi så også der er nogle her med nogle medfødte sygdomme der trænger til at

hvordan vil ordføreren være med til at gøre det

regionerne har at råde over ekstra i to tusind og tolv i

to tusind og elleve det var den prioritering vi lagde

jeg bare konstatere at regeringen og enhedslisten

at øge skatter og afgifter med fem milliard kr der gør det muligt at prioritere nogle flere ting ja sådan er det jo når man tager penge op af borgernes lommer så kan man dele ud til nogle flere gode formål mindre gode formål

er et sympatisk forslag ingen tvivl om det men vi kan bare ikke leve med den finansiering

hvis nogle af de skattelettelser så havde ramt de borgere der havde de største udgifter også på sundhedsområdet sådan synes vi ikke at

i to tusind og syv var der også en diskussion og der ønskede venstre jo heller ikke at være med til at prioritere

vil venstre på et eller andet givet tidspunkt være med til at tage en fordomsfri debat om hvordan vi hjælper de mennesker som ufrivilligt men livsvarigt har nogle

en endnu bedre måde end i dag

reformer vi har stillet om efterlønnen med videre det er fint det er den vej vi skal

arbejder for at nedbringe den sociale ulighed på sundhedsområdet ved at nedbringe brugerbetalingen og sikre lige adgang til sundhedsydelser tandområdet er ingen undtagelse tandsundhed er en væsentlig udfordring for en lang række borgere i danmark og den sociale ulighed i sundhed er stor på det område forslaget der er en del af finanslovaftalen med enhedslisten giver støtte til omkring fem tusind mennesker i danmark der dagligt lever med en sjælden sygdom der kan medføre ekstra store udgifter til tandbehandling det kan være fordi man lider af en sjælden form for knogleskørhed der også rammer tænderne

er at det er borgere der hidtil

alle stole når det gjaldt om at få tilskud til ofte meget store tandlægeregninger ud over et tilskud til tandbehandling der gør at disse borgere fremover maksimalt kan komme til at betale omkring

hvor man kan udføre højt specialiseret tandbehandling forslaget er således et skridt i den rigtige retning når det kommer til at mindske den mest af alt historiske ulighed som findes på tandområdet ikke alle problemer med dyre tandlægeregninger løses

et meget vigtigt skridt efter ti år med meget få forbedringer for danskerne på tandområdet for brugerbetalingen hos tandlægen

man ikke ville gå ind og støtte op om nogle patienter som ikke selv er skyld i

og som heller ikke selv er skyld i at de mister

at få fat i de penge sådan som tingene ser ud her og nu men det er ikke en undskyldning for så bare at lade tingene fuldstændig ligge på tandområdet som den tidligere regering

starter vi med de her grupper og så må vi

få en fertilitetsbehandling maksimumprisen

at kræftbehandling tit var mere vigtig end

en kunstig befrugtning og fertilitet jeg tror vi skal passe på med hele tiden at

gradbøje på den måde men hvis vi skal se på

må man konstatere at den tidligere regering ikke prioriterede danskernes tandsundhed særlig højt medmindre det netop var projekter der blev finansieret via satspuljen

at man skulle prioritere de her mennesker med sjældne tandsygdomme fordi vi kunne se

fandt den tidligere regering støttet af dansk folkeparti aldrig nogen sinde penge til at starte bare ét sted hverken i forhold til patienter med aggressiv paradentose

til de her mennesker med medfødte sjældne sygdomme nu gør vi i krisetider det at vi starter med dem med de medfødte sjældne sygdomme og jeg synes det er et vigtigt skridt i den rigtige retning

en lang række udsatte grupper som havde brug

at prøve at begrænse ulighed i sundhed

de fire tusind tre hundrede patienter som det omfatter

de offentlige tandlæger finder jo

i retning af at nedbringe den sociale ulighed på tandområdet og det kan jeg forstå de

adgang til tandlægerne blandt andet ved at kommunerne skal kunne

så hente nogle mennesker ind med meget dårlige tænder

og meget ondt i økonomien så

diagnoser

meget meget glade for at det her lovforslag er kommet på banen fordi det sætter tandsundhed på dagsordenen i forhold til nogle mennesker der har en medfødt sjælden lidelse og så har de nogle kommentarer nogle af de kommentarer går på at ja der er også andre grupper der har store tandlægeregninger

definition af hvad en sjælden sygdom er og ja der findes flere forskellige definitioner på hvad en sjælden sygdom er

vi giver et tilskud til nu med det her lovforslag så det føler jeg ret tryg ved selvfølgelig

sidste folketingsperiode når vi behandlede de

at man ikke har taget hele tandområdet op til revision

eller som får medicin som ødelægger deres tænder

alene afgør behovet

sygdomskompleksiteten og behovet for specialiseret tandbehandling som følge af en diagnose der indbefatter alvorlige tandproblemer hos den enkelte

det var ikke nær så omkostningstungt som det vi gør i dag der er kommet en meget bedre tandsundhed og bedre metoder og man får lov til at beholde sine

den kvalitet der er ved det

ville have været en løsning på den ene eller anden

for at se på området

her taler vi om de kræftramte der får strålebehandling eller kemoterapi

patienter med sygdommen sjøgrens syndrom og om udviklingshæmmede

prioriteret det her område ikke kun for dem med sjældne diagnoser

derfor

og vi har selv sat det på vores finanslovforslag og derfor siger vi ja til forslaget

den finansiering som regeringen her lægger op til da vi også

andre tidligere har sagt mener at den kommer fra øgede skatter og afgifter som vil ramme nogle af dem der er lavestlønnede er lavestlønnede

man ikke kan være med i finansieringen men jeg vil

den positive tilgang man har i dansk folkeparti til netop

imødekomme den patientgruppe som faktisk

har rost de forslag den tidligere opposition

på den iboende uretfærdighed der findes i vores sundhedssystem hvor nogle ydelser er helt gratis herunder behandling hos praktiserende læge og på landets hospitaler mens andre for en stor dels vedkommende

herunder tandlægebesøg kiropraktik og fysioterapi problemet med den opdeling vi har i sundhedssystemet i dag er at den virker både ulogisk og uretfærdig og at den mestendels har historiske årsager årsager sagen er jo at man sjældent bestemmer hvor i kroppen man ønsker at blive syg ligesom visse sygdomme kan have følger man ikke selv er herre over og det er jo det netop det her forslag også prøver på at gøre noget ved hvis bylden sidder i ryggen kan den behandles gratis men skyldes den en dårlig tand

skal man selv betale i danmark priser vi os normalt af den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet men faktum er jo at femten procent i dag er brugerbetalt og at den måde vi har indrettet os på medvirker til en stor ulighed i sundhed det er særlig tydeligt når det gælder tandsundheden nærværende forslag er på den baggrund et skridt i en mere retfærdig retning fordi personer med visse sjældne medfødte sygdomme som medfører betydelige dokumenterede

tandproblemer nu får sat et loft over egenbetalingen til tandlægehjælp på sytten

bidrager nærværende forslag til økonomisk at hjælpe de mennesker der helt uden skyld og som følge af medfødt sygdom har alvorlige behandlingskrævende tandproblemer det mener vi er rimeligt og vi kan derfor støtte

store udgifter til behandling af de tandproblemer som de står med på baggrund af

sikre nogle af de grupper som faktisk har det sværest derfor ønsker vi også at udvide den patientgruppe som kan få et særligt tilskud til behandling af tandproblemer

eller personer der får kemoterapi eller anden kræftbehandling derfor har regeringen netop

så gruppen kan udvides og det

det så vil afvente den nærmere udspecificering som følger fra sundhedsstyrelsen når man har opdateret vejledningen baggrunden for det er jo

meget lille patientgruppe som har haft

indført et loft således at man maksimalt kan blive pålagt en egenbetaling på sytten

der falder i den kategori er sikret en behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet så med de ord vil jeg sige

knytte en enkelt kommentar til

sociale grupper i forhold til tandbehandling

gerne kvittere for at vi med den her finanslov

bliver taget et skridt i den ene retning i forhold til de socialt udsatte men også et stort skridt i den

de patienter som har sjældne medfødte sygdomme

her i løbet af næste uge netop i retning af at sikre en bedre tandsundhed

forstået hvordan det kan være at der gælder helt andre regler hvis man har en sygdom i mundhulen eller i tænderne

i kroppen men faktum er at det det gør der

kan man heldigvis hurtigt komme på skadestuen og blive lappet sammen igen

tilfældigvis er født med en sygdom som betyder at ens tænder knækker

at man ikke kan få en behandling

selv betale for nogles vedkommende som vi har hørt

rigtig glade for at vi kunne lave en aftale med regeringen på det her område om at tage

med i finansloven her tager vi fat på nogle af de urimeligheder som følger af at man i danmark stadig har brugerbetaling på sygdomme i tænderne og i mundhulen

hvis der sidder nogle derude som for eksempel har

som har diabetes eller epilepsi eller bruger medicin som betyder at de har sygdomme i tænderne og mundhulen som vi andre ikke kender til

aldrig eller meget sjældent går til tandlæge af den simple årsag at de ikke har råd til det så sent som sidste forår viste en undersøgelse fra fra arbejderbevægelsens erhvervsråd at hver femte voksne dansker ikke har været til tandlægen i mere end tre år og det betyder selvfølgelig at

ser vi også langt flere sygdomme

i tænderne og i mundhulen end vi behøvede at gøre så brugerbetaling på tandlægebesøget er i den grad med til at skabe ulighed både i forhold til de danskere som har en lav indkomst

i forhold til de danskere som har en særlig sygdom

ingen tvivl om at det ville have været både rimeligt og langt bedre hvis vi kunne have omfattet mange flere borgere end det her forslag lægger op til

fra enhedslistens side arbejde videre med at få brugerbetaling helt væk fra tandlægeområdet

til den diskussion der har været heroppe tidligere om at det koster mange penge

ingen tvivl om at det gør det står også i bemærkningerne

milliard kroner om året så det er mange penge men i virkeligheden er det jo i sidste ende et spørgsmål om om hvordan vi prioriterer og bare for sådan at bringe en lille smule perspektiv ind i debatten

den sidste skattelettelse som vi talte om i to tusind og ti kostede syv

milliard kroner om året til de rigeste ti procent af danskerne så helt umuligt er det altså ikke

venstre efterlyser en samlet drøftelse

tandlægeområdet det vil vi meget gerne være med til og indtil vi når så langt

for at fjerne brugerbetaling på området så derfor stemmer vi naturligvis

tandlægeområdet det eneste sted hvor vi har afsat

offentlige sektor men vi har finansieret det krone til krone og det synes vi er vigtigt vi har verdens største

øge de offentlige udgifter

gå konstruktivt ind i en dialog om der kan findes penge til det her men det skal finansieres krone til krone og det skal finansieres med

personer med medfødte sjældne sygdomme som

indebærer betydelige dokumenterede tandproblemer skulle sikres en maksimal egenbetaling på sytten fem og tyve kroner om året for tandbehandlinger dermed sidestilles denne patientgruppe med personer som har sjøgrens syndrom eller dem der på grund af kræftbehandling med strålebehandling i hoved eller halsregion

har dokumenterbare tandproblemer og dermed behov for tandbehandling lovforslaget berører således grupper som har nogle betydelige omkostninger til tandbehandling netop på grund af en sygdom og det konservative folkeparti finder derved at

er ved den måde som brugerbetalingen i vores sundhedsvæsen er organiseret på det konservative folkeparti ønsker at den samlede brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet bør analyseres og lægges om

nogle af de indbyggede fejlkonstruktioner bliver fjernet her tænker vi blandt andet på den historisk betingede opdeling

fuld egenbetaling inden for tandbehandling mens der ikke er nogen som helst egenbetaling inden for andre områder et af målene ved en sådan omlægning af brugerbetalingen

jo således at kunne hjælpe nogle af de persongrupper som

behov for meget omkostningstung tandbehandling eller

noget hjælp grunden til at det konservative folkeparti så alligevel er forbeholdne over for det her forslag selv om det går ind og støtter nogle nogle patientgrupper som

lovforslag som umiddelbart nok stammer fra øgede skatter og afgifter vi så hellere at man havde fundet finansiering til det her lovforslag gennem nogle andre former for prioriteringer det er således baggrunden for at det konservative folkeparti ikke umiddelbart kan støtte det her

overordnede målsætninger at vi skal mindske uligheden i sundhed det gælder også på tandplejeområdet som vi har behandlet et forslag

den tilskudsordning til personer med sjældne sygdomme er et skridt i den rigtige retning i forhold til målet

alle ordførerne også har været inde på her fra talerstolen

helt uforskyldt er konfronteret med meget store tandproblemer og medfølgende meget store regninger i forlængelse af den brugerbetaling

helt afgørende at den her personkreds

tandpleje så de både sundhedsfagligt og økonomisk bliver ligestillet

ikke at vi har løst alle problemer med ulighed i tandsundhed langtfra

med store og ofte uforskyldte tandproblemer som kunne have brug for en ekstra håndsrækning men som flere af ordførerne også har været inde på er vi jo i en meget vanskelig økonomisk situation

alle de sympatiske formål der er

jeg kan glæde mig over at der er så mange

ordførere der har støttet op om lovforslaget og at vi jo faktisk

det efterlyst at vi skulle finde flere grupper altså at vi skulle skaffe finansiering til

gøre lignende tiltag for flere grupper

i den udstrækning vi kan skaffe økonomisk råderum er bekæmpelsen af ulighed

tandsundhed også et af mine prioriterede områder så det er jo bare dejligt at høre at der er så relativt bred opbakning til det fra

det vil jeg medtage når vi

over eventuelle frie midler inden for sundhedsområdet jeg er meget

for at vi med det her forslag kan tage et skridt i den rigtige retning

stiller mig naturligvis til rådighed for hvad der måtte være af spørgsmål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

åbnet fru fatma øktem

og sikkerhedsstandarderne ved transplantation af organer inden for eu vi skal med andre ord sikre processen fra donation til transplantation af organer det skal vi gøre for at forbedre vilkårene for patienter inden for eu med forslaget vil vi lette og forbedre mulighederne for at udveksle organer mellem medlemsstaterne formålet er at skabe trygge rammer for behandling samt bedre mulighed for at matche donor og

mod seks faser donation udtagning testning reservering transport og anvendelse af organer her i landet lever vi allerede op til de fleste standarder for organtransplantation men det betyder ikke at der ikke er plads til at forbedre det inden for eu direktivet pålægger alle medlemsstater at organer skal kunne spores

alle led fra donor til modtager dette er en meget vigtig pointe

men det må aldrig overskygge vores ansvar for at sikre den størst mulige grad af anonymitet i hele processen det betyder helt konkret at vi skal etablere

sikkert fælles donoridentifikationssystem det er der nemlig en række fordele ved for det første forbedres muligheden for at matche

for det andet vil det minimere risikoen for infektionssygdomme på tværs af landegrænser vi skal sikre de bedst mulige forhold for donationsprocessen

tilgængelig inden for eu for det tredje har identifikationssystemet en indirekte fordel det vil være med til at bekæmpe ulovlig handel med organer da det vil blive lettere at spore processen mellem donor og modtager i danmark skal sundhedsstyrelsen varetage alle opgaver

i denne lov i praksis ser det

i landet i de fleste henseender lever op til direktivets krav det betyder helt konkret at implementeringen af direktivet ikke er forbundet med særlig store omkostninger det skønnes at der er tale om mindre udgifter for staten samt få eller næsten ingen for regionerne omkostningerne er altså små og i danmark er vi med

derfor er det vigtigt at direktivet er et minimumsdirektiv det betyder at vi ikke skal gå på kompromis med de høje standarder her i landet vi skal snarere optimere

inden for eu for venstre er der altså en række gode grunde til at stemme for lovforslaget det er vigtigt at vi opnår fælles standarder inden for eu

også vigtigt at forslaget forbyder annoncering salg

skal ikke foregå med kommercielt eller økonomisk sigte det skal snarere baseres på frivillighed og medmenneskelighed formålet med dette forslag er netop at sikre de bedste rammer for præcis det

og rådets direktiv af syvende juli to tusind og ti om kvalitets og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation

modtager øges væsentlig på tværs af landegrænser

selve forslaget omhandler anvendelsen af menneskelige organer til transplantation

selv om der er en generel mangel på donerede organer er området med transplantation i vækst hvilket øger behovet for fælles kvalitetskrav og sikkerhedsforhold på tværs af landegrænser jeg vil her indledningsvis

tillade mig at gøre opmærksom på at man jo har muligheden for

vi skal ikke betragte den menneskelige krop som et sæt af reservedele

vi ved at det kan redde menneskeliv og give livskvalitet til syge som kan blive raske efter en transplantation direktivet anbefaler at al donation sker på frivillige og vederlagsfrie vilkår

eller at modtage betaling der vil fortsat være en særlig beskyttelse af donation fra unge mennesker under atten år mod at kunne donere

organer der ikke gendannes af kroppen selv lovforslaget ændrer ikke på vores regler om udtagning af væv

modsætte sig en skriftlig tilladelse til at være donor hvis man er fyldt atten år

set at der kan være utilsigtede komplikationer eller smittefare ved visse organer og

så man hvis der senere hen kommer komplikationer

særlig fordi disse oplysninger skal opbevares

vi socialdemokrater er meget opmærksomme på at der er mange følelser omkring donorforhold og transplantation

på hvilke vilkår og med hvilken sikkerhed der kan ske organudveksling på tværs af landegrænser vi finder at der med dagens lovforslag er taget hånd om både

rent sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige forhold og vi kan derfor støtte lovforslaget tak for ordet

håndtering af organer til transplantation

det tidspunkt hvor organet udtages samt en procedure for de vanskeligheder

ved konstateret hjernedød og mulighed for udtagning anvendelsen af menneskelige organer til transplantation er forbundet med risiko for overførsel af sygdomme via organerne organdirektivet sigter derfor mod at forbedre kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med anvendelse af menneskelige organer til transplantation netop ved at indføre disse fælles

og sikkerhedsstandarder på udtagning transport og anvendelse af organer på eu plan herunder navnlig med henblik på at minimere risikoen for overførsel af infektionssygdomme disse fælles kvalitets og sikkerhedsstandarder vil lette udvekslingen af organer til gavn for patienter i europa med behov for denne type behandling ved gennemførelse af direktivets kvalitets og sikkerhedskrav sikres en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed i forbindelse med anvendelse af menneskelige organer i patientbehandlingen vi har i forvejen et fint samarbejde med flere af vores nabolande på den måde at hvis vi står med et organ som er doneret men som vi ikke selv har brug for så udveksler vi det på tværs af landegrænserne nu sikrer vi bare ved dette direktiv at det sker mest hensigtsmæssigt og på en sikker måde desværre så vi for ikke så længe siden at en donor

var med til at give en dødelig sygdom videre til modtageren af de organer vedkommende havde det er ikke noget der sker særlig tit men det kan ske og derfor skal vi være ekstra påpasselige og sikre at de lande som vi får organer fra har den samme sikkerhed og høje standard som vi selv har

der bliver ikke nogen ændring i forhold til den lovgivning vi har herhjemme

ens pårørende skal give deres samtykke til at donor dansk folkeparti er rigtig glad for den centrale plads som dansk center for organdonation har

vi ser heldigvis også en fremgang herhjemme i forhold til hvor mange

vi bliver bedre og bedre til at udnytte organerne vi mener stadig væk at der er et arbejde for regeringen

at alle over atten år kan tage stilling om de vil være donor vi var flere partier som sammen med pia christmas møller stemte for

at være donor det fungerer bare ikke helt efter hensigten så jeg vil hermed opfordre sundhedsministeren til at sikre at dette kan ske efter hensigten med disse ord kan dansk folkeparti tilslutte sig forslaget

er en udfordring ikke bare i danmark men i eu mere end halvtredstusind europæere venter netop nu på et egnet organ og hvis ikke de får det i tide risikerer mange at dø af deres sygdom alene i danmark er det skæbnen for omkring et halvt hundrede mennesker årligt derfor er det positivt at man nu på eu niveau har vedtaget det direktiv hvis indarbejdelse i dansk lov vi nu førstebehandler lovforslaget vil lette udvekslingen af organer mellem lande og dermed give større mulighed for at matche donor og modtager modtager lovforslaget vil også fastsætte kvalitets og sikkerhedskrav til transplantation så der sikres et ensartet højt sundhedsbeskyttelsesniveau på tværs af europa men en ting er at sikre kvaliteten og sikkerheden ved håndteringen af de menneskelige organer som er til rådighed noget andet er jo at sikre sig at der findes et tilstrækkeligt antal organer til rådighed i danmark har den positive holdning til organdonation været stigende i den sidste undersøgelse sundhedsstyrelsen lavede i to tusind og seks udtrykte syv og firs procent procent af befolkningen

organdonation mod kun tredive procent i nitten fem og halvfems otte og halvfjerds procent af danskerne siger ja til at donere deres egne organer men dette står i skærende kontrast til det faktiske antal antal tilmeldte i donorregistret som er på omkring ti procent af befolkningen over atten år hvilket er tæt på en bundplacering i eu

nødvendige handling nemlig registrering i donorregistret

den positive intention som sundhedsordfører håber jeg derfor at det på et tidspunkt vil lykkes at samle flertal for at indføre formodet samtykke til organdonation vel vidende at det kræver en væsentlig etisk diskussion både her i folketinget og i samfundet i øvrigt der er allerede i dag mangel på organer og lægevidenskaben udvikler sig hastigt så transplantationer man ikke troede mulige kan vise sig at være det med livet som gevinst for dem der modtager organet det er derfor synd og skam og også en reel udfordring at befolkningens positive holdning ikke afspejler sig i at flere registrerer sig som donorer loven om kvalitets og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation vil gøre det lidt nemmere for mennesker der har behov for et nyt organ at modtage det det vil styrke kvaliteten sikkerheden og sporbarheden

andre også at gøre vi er ti procent

lovforslaget her om kvalitets og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation

til krav om sikkerhed

gennemføre et eu direktiv

fælles kvalitets og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til

selvfølgelig positive over for det er den helt rigtige vej at

lavet nogle fælles standarder for det her samtidig

komme ind på i forbindelse med oprettelsen af et såkaldt organdirektiv

om både at sikre de muligheder der

og at sikre en videre udbredelse og at lave nogle fælleseuropæiske standarder sådan at

også bliver udbredt til hele eu

skal være med til at forbedre sikkerheden og strømline kvaliteten i forbindelse med transplantation af menneskelige organer og skaber blandt

nogle fælles eu retningslinjer i forhold til udtagningen

infektionssygdomme i tilfælde af de her overførsler samtidig sikrer man en fælles kvalitets og sikkerhedsstandard som gør udvekslingen af menneskelige organer til en nemmere proces og det bliver til syvende og sidst til gavn for de patienter som har brug for de her organer så alt i alt

nogle meget positive tiltag som vi hilser varmt velkommen fra

vi støtter også forslaget det letter udvekslingen af organer og det øger sikkerheden for patienterne og det er vi naturligvis positivt indstillet over for men da det radikale venstre bragte spørgsmålet om formodet samtykke op

jeg gerne understrege at det kommer vi aldrig nogen sinde til at støtte

kroppen er ikke statens ejendom den tilhører os selv og der skal ikke tages beslutninger på vegne af folk derfor kommer vi aldrig til at gå med til det

rådets direktiv om kvalitets og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation i dansk ret

her direktiv er at skabe nogle fælles rammer

regler for kvalitet og sikkerhed når det gælder anvendelse af

det sker blandt andet gennem nogle fælles kvalitetsstandarder for hele den proces der er ved organtransplantation i det hele taget er

der vil jeg så også fremhæve at det er meget positivt at den almindelige praksis og lov i danmark

vil jeg sige at vi fra konservativ side

der synes at være helt bred opbakning til lovforslaget som jo gennemfører europa parlamentet og rådets direktiv om kvalitets og sikkerhedsstandarder for

menneskelige organer til transplantation i dansk ret det forventes

med de her fælles krav vil blive lettere at udveksle organer landene imellem og dermed jo også at sikre at der ikke er nogen organer der er doneret

jeg ser frem til udvalgsarbejdet om det her konkrete lovforslag og vil også

at hele diskussionen om hvordan vi skaffer flere donorer så vi kan redde flere liv

villig til og åben over for at tage med folketingets sundhedsordførere

når der er så relativt få tilmeldt donorregistret i forhold til hvor mange der faktisk udtrykker sig positivt så det er en diskussion jeg meget gerne tager